morten dahlin

meddele at de af mads fuglede

placeres på en ikke så flatterende tredjeplads over lande med flest fangeflugter

meget alvorlig sag det siger selv at når en person er varetægtsfængslet eller afsoner en dom skal det sikres at den pågældende ikke undviger og det er uanset om den pågældende så er anbragt på en retspsykiatrisk afdeling eller i et fængsel det er helt afgørende at vi har et velfungerende retssystem

efter min opfattelse helt uacceptabelt når vi gang på gang ser at det lykkes varetægtsfængslede eller dømte for den sags skyld at flygte jeg har nu bedt direktøren for kriminalforsorgen rigspolitichefen og rigsadvokaten om i samarbejde i øvrigt med sundhedsmyndighederne at udarbejde en handlingsplan for at imødegå udfordringerne med fangeflugter jeg har bedt om at modtage myndighedernes handlingsplan

tyve og når

retssamfund der går ud på at

eller skal man i forvaring så forventer borgerne

i fængsel eller i forvaring

det dybt krænkende for retsbevidstheden

at indsatte så alligevel

den straf som de har fået uanset om det er den ene eller den anden form for straf de har fået derfor skal det her blive bedre og derfor

positivt at ministeren

have en handlingsplan nu for hvordan det kan blive bedre det er klart at den sag fra slagelse hvor det viser sig at en indsat

desværre flygter igen efter vedkommende er flygtet en gang aktualiserer behovet for at

at den pågældende indsatte

omkring bispebjerg altså i hovedstadsområdet

så snart vedkommende placeres

vedkommende så også bliver placeret et sted hvor sikkerheden er klart mindre end hvor han ellers kunne være placeret og hvor sikkerheden er højere

hvornår vi får klarhed over

op og ned i den sag og hvad ministeren

det er selvfølgelig helt uholdbart

er en kindhest til retssamfundet når dem som vi vil have fængslet eller varetægtsfængslet rømmer vores fængsler eller vores arresthuse fordi hele den grundlæggende tanke jo er at når man har begået sin kriminalitet

må man også tage sin straf og det lider jo skade når der er nogle der flygter fra fængslerne så præmissen er jeg

til spørgsmålene ligger der to elementer her det ene er handlingsplanen nemlig hvad

og så er der den anden del som er redegørelsen af den konkrete rømning som spørgeren også nævnte lige før

den sidste del altså den konkrete rømning har jeg bedt om en redegørelse som kan klarlægge forløbet herunder de elementer

som jeg nødig vil kommentere på før jeg har redegørelsen sådan at jeg ikke får kommenteret på noget som

jeg synes også det er godt at ministeren har bedt om en redegørelse fra de forskellige myndigheder i forhold til den konkrete sag som vi taler om her men jeg vil også godt sige at jeg synes jo det

skyde sagen til hjørnespark

jeg forventer at vi her i folketinget også inden januar måned hvor jeg

rigsadvokaten rigspolitiet og sundhedsmyndighederne ind

kan gøres for at de ikke sker fremadrettet så jeg tror faktisk det er en rimelig ambitiøs handlingsplan i

må man også sige at der er

vil jeg godt spørge hvad gør vi nu hvad gør man i den mellemliggende periode

det er jo sådan at flugtfangen fra slagelse var bevogtet af politiet på bispebjerg hospital men ikke i slagelse så hvem er ansvarlig for at vurdere om der skal være bevogtning politiet kriminalforsorgen psykiatrien eller domstolene det vil jeg gerne have justitsministerens svar på også i forhold til hvad justitsministeren vil gøre i den mellemliggende periode for at styrke

mindre indgribende foranstaltninger end varetægtsfængsling for eksempel psykiatrisk behandling det er det man kalder varetægtssurrogat og

mål også nås ved den alternative foranstaltning så kan

er psykisk syg og derfor bør opholde sig på en psykiatrisk afdeling i stedet for

kræver som udgangspunkt samtykke men der er også mulighed for ligesom i psykiatrien i øvrigt

det politiet der er ansvarlig for det er det kriminalforsorgen

hvem står for at vurdere flugtrisikoen

har gjort sig gældende i det her forløb herunder om der er

om ministeren selv mener at det er godt nok

redegørelse i januar måned for det som jo skete i sidste uge altså sådan nærmest i midtnovember jeg må sige for mit vedkommende at

vi har brug for et hurtigt svar på hvad vil

indsatte i vores fængsler derudover vil jeg også spørge om ministeren

vil sikre at folketinget får mulighed for at diskutere strafniveauer

repræsentanter for en af vores regioner for at snakke det her forløb igennem og for at snakke den besværlige relation som det i virkeligheden er mellem

det retslige system og psykiatrien som jo tydeligvis ikke fungerer godt nok de andre spørgsmål

for hvordan det her kan imødegås hvor de relevante myndigheder kriminalforsorgen rigsadvokaturen rigspolitiet

jeg selvfølgelig diskutere den med med folketingets partier for at finde ud af hvilke initiativer

jo også overveje om strafniveauet i forbindelse med flugt er tilstrækkeligt eller om

vedkommende har været udsat for i forbindelse med en fangeflugt som den her

tænkt sig at gøre for at sikre at de ansatte får vished om at det nu bliver bedre at

nu bliver bedre til at visitere de indsatte kan man sige altså sikre at de er de steder hvor sikkerheden trods alt er højere

der også er bistand fra kriminalforsorgen kan det være eller politiet i forbindelse med håndteringen af de her meget farlige indsatte som jo tidligere har vist sig at

slagelse jeg synes jeg må blive bekymret for vores gode ansatte inden for

i retspsykiatrien som jo ikke er vant til at der bruges sådan nogle metoder for at befri andre indsatte

mit håb at ministeren

de indsatte som så finder på at flygte og

vi ønsker i dansk folkeparti at det skal betyde en følelig

når man flygter fra et fængsel vi synes ikke det er rimeligt at man bare lader som om ingenting er hændt når

der er flygtet fra slagelse psykiatri

medføre en ekstrastraf er ministeren enig i at det bør medføre en markant ekstrastraf oven i den

i sager som den her hvis der ikke er tale om danske statsborgere

var forbundet med fangeflugten i sidste uge det er klart at det personale vi har i vores fængsler og arresthuse er uddannet til at håndtere konflikter håndtere situationer på en helt anden måde end dem som er ansat i psykiatrien herunder i retspsykiatrien

at igangsætte nogle initiativer der ikke er til at misforstå for dem der finder på at flygte

når man er flygtet én gang og finder på det igen

er der noget der tyder på at de sanktioner vi har ikke er stærke nok

derfor dansk folkeparti foreslår ekstra straf markant for at flygte og så udvisningsdom

godt tænke mig at spørge ministeren om vi kan regne med at ministeren vil tage det her meget alvorligt

jeg tror danskerne er dybt bekymrede for

i et lukket fængsel sådan

dem der er anbragt i lukkede fængsler må der jo være en helt anden type af konsekvenser for og det er noget af det som jeg synes vi skal vi skal se på

men ikke i slagelse hvem er ansvarlig for at vurdere om der skal være bevogtning er det politiet kriminalforsorgen psykiatrien eller domstolene det må justitsministeren kunne svare på også inden der

en handlingsplan det andet spørgsmål jeg vil høre

nu afventer man en redegørelse og der skal laves en handlingsplan men hvordan og hvorledes i den mellemliggende periode der må jo være et nødberedskab

redegørelse som kommer til at forklare hvad der er foregået frem for at lave antagelser

noget som nogen har sagt om hvad der er sket som måske så viser sig ikke at være det der er sket i den mellemliggende periode er det jo ikke sådan som jeg også sagde før at tingene vil ligge stille altså i den periode vil jeg jo som jeg også nævnte før allerede i indeværende uge have

med en repræsentant for en af regionerne for at diskutere præcis nogle af de forhold som vi også har været inde på og som spørgeren også nævnte

det er kriminalforsorgen eller psykiatrien eller domstolene det er sådan jeg tolker justitsministerens svar og det er helt okay justitsministeren kan sige at det ved man ikke men jeg vil igen spørge hvad så med den mellemliggende periode i forhold til handlingsplanen og redegørelsen hvad vil ministeren sætte ind med

er det jo en opgave som ligger hos regionerne en opgave som regionerne skal tage sig af som jeg forstår det

man de fleste steder organiseret det sådan at der i forbindelse med den almindelige psykiatri er afdelinger med retspsykiatri

meget klogere og der er jo trods alt et halvt minut til at svare i så kunne ministeren ikke godt fortælle

sag fra slagelse hvor ligger ansvaret man siger jo fra ledelsens side lokalt at det i virkeligheden ligger hos domstolene det er domstolene der har visiteret på den måde som der er tale om der synes jeg ikke det er for meget forlangt at ministeren fortæller

er der har truffet beslutninger der medfører at en fange er placeret det sted vedkommende er

forpligtelser som de har sådan at vi dels kan ved

tak til ministeren

for folketinget og regeringen også er interesseorganisation for seks og halvtreds landdistriktskommuner som ministeren har ansvaret

en vigtig organisation som er talerør for danmarks landdistrikter

den syvende januar hvor jeg ser frem til deres input

om at jeg allerede i mit knap halve år som social og indenrigsminister har holdt møder med seksten borgmestre fra de kommuner som er medlem af organisationen og med godt og vel en tredjedel af borgmestrene fra alle landet kommuner så jeg har haft møder med medlemsorganisationer og hørt om de særlige udfordringer de hver især oplever når de skal drive en kommune også i vores landdistrikter

hvad det er for nogle vilkår man har i landdistrikterne derfor er jeg også glad for at høre at erhvervsministeren der jo har landdistrikterne som ressortansvar også allerede har mødtes med dem og jeg ser meget frem til mit møde

landdistrikternes fællesråd og jeg læser op her

landdistrikternes fællesråd sender mødeanmodning til social og indenrigsministeriet den

må hun på grund af en presset kalender takke nej til flere af disse

landdistrikternes fællesråd sender mail til ministerens

afvisningen derefter hører de ikke fra ministeriet i en måned en måned efter sender landdistrikternes fællesråd igen en mail til ministerens særlige rådgiver og beder om et svar

og ministersekretariatet og udtrykket utilfredshed med at ministeren ikke har mulighed for at mødes

og i mailen skriver de at udvalget for landdistrikter og øer vil blive orienteret det er det her sagsforløb der med al tydelighed viser at ministeren ikke har til hensigt at mødes med landdistrikternes fællesråd

i fredags da mit spørgsmål havner på ministerens bord så skynder ministerens sekretær sig at ringe til landdistrikternes fællesråd og så har de lige pludselig tid til at mødes alligevel og det er det forløb som jeg godt vil bede ministeren om at

hvilket ikke kun er en afvisning af organisationen men en afvisning af landdistrikterne og øerne i danmark generelt

af de borgmestre som er medlem af organisationen og som repræsenterer landdistriktskommuner fordi det er noget der optager os

jeg har modtaget og det er jeg meget meget glad for hundredvis af anmodninger om møder og besøg og min indstilling i forhold til den konkrete konkrete henvendelse var at jeg vældig gerne ville ud i landet sammen

landdistrikternes fællesråd

noget galt i forhold til der er sket en misforståelse i mit system

altså er den organisation i danmark som har allerbedst fat i de danske landdistrikter og derfor ser

som vores fornemste sparringspartnere

vil jeg også opfordre ministeren til generelt at tage den her organisation meget mere alvorligt end

næste år og det kommer i høj grad landdistrikterne til gavn vi har helt målrettet

sendt landdistrikterne en hjælpende hånd jeg har for eksempel justeret de to tilskudsordninger til nedsættelse af færgetakster for gods og passagerer vi har forhøjet tilskuddet på passagererområdet med fem

af landdistrikternes fællesråd jeg synes det er vigtigt jeg synes

synes også at jeg blandt de hundredvis af invitationer jeg har fået har prioriteret det her og

skyldtes men jeg håber at ministeren har forstået at

er rigtig vigtigt at landdistrikternes fællesråd og også sammenslutningen af danske småøer er nogle af vores allervigtigste partnere når det kommer til landdistrikter og øer og derfor

håber jeg at ministeren fremover vil tage de organisationer alvorligt

har mødtes med organisationen jeg skal mødes med organisationen om

jeg har både været på besøg ude i landet med sammenslutningen af danske småøer og jeg har været på deres stormøde for nylig

og jeg ser meget frem til det møde jeg skal have ligesom jeg har haft stor glæde af at de seksten borgmestre fra landdistrikternes fællesråds medlemskommuner

så jeg synes det er et noget fortegnet billede dansk folkepartis ordfører prøver

i forvaltningsret sten bønsing mener at det er ulovligt når skattestyrelsen reelt betaler den bøde på

kroner for groft groft bedrageri mod skat som

bygger på nogle forkerte præmisser der lægges til grund i spørgsmålene at skattestyrelsen har betalt den strafferetlige bøde som domstolene har idømt en tysk bank

det er ikke korrekt banken er idømt en

som skattestyrelsen indgår ændre på

ikke skattestyrelsen der betaler bøden banken hæfter for bøden og den betales af bankens salgssum når banken sælges når det er sagt

en forargelig skandale den vidner om en gruppe mennesker med et pænt sagt moralsk kompas der er helt i uorden når de snyder

statskassen for milliarder ved at udnytte og spekulere i vores fælles regler

selvfølgelig også at skattestyrelsen får ryddet op og gør alt hvad der står i deres magt for at få

de uretmæssigt udbetalte penge tilbage hvor de hører hjemme nemlig i vores fælles kasse forliget med de en og tres amerikanske pensionsplaner

altså efter rådgivning fra kammeradvokaten

har grundlag for at tro andet end at forliget er lovligt og indgået ud fra en vurdering af hvad hvad der skal til for at få flest mulige penge tilbage i den danske statskasse som jeg har fået det udlagt

en nødvendig forudsætning for at indgå forliget at danmark accepterede at en eventuel bøde vil være en del af det beløb som statskassen samlet får tilbage fra bankens ejer hvis banken endelig bliver solgt det er også vigtigt at huske her at alternativet til det her

retssager i usa med meget dyre advokatregninger og endda med en risiko for at tabe

ved modtagelse af seks og firs procent procent af den kontante købspris påtager skat sig

det fulde beløb

fremgår det direkte af aftaleteksten at man skal betale bøden og det

står tilbage med en situation hvor vi har søik som på vegne af danskerne vælger at køre en sag mod banken og får den idømt en bøde på en hundrede og ti million kroner

så en dansk myndighed skattestyrelsen som laver en aftale om at

bøden så var blevet hundrede kroner eller hundrede og ti million kroner eller fem

ikke haft nogen betydning og det betyder vel reelt at man man

lavet har gjort dem straffri fordi man

en smule hult når man sidder som dansker derude og skal sidde og kigge på at man har en myndighed som på vegne af danskerne sørger for at en bank bliver stillet for en dommer

anden myndighed som sørger for

det er altså en smule spøjst og burde i hvert fald ikke være lovligt om

folketingets ordførere i den her sag

helt i orden helt grundlæggende

handler det her jo om at vi skal sikre at der kommer flest mulige penge i kassen det her er en kæmpe skandale

der er mit fokus er at sikre

gå for langt hvis man reelt holder bagmændene fri for bøden

hundrede og ti million kr det er jo det det her spørgsmål handler om og så er der jo det næste spørgsmål som handler mere om den anden del

det kan jo være fornuftigt nok at man indgår aftaler men hvis det reelt betyder at

der var ret mange danskere som ville synes at det virkede lidt underligt

orienteret om i fortrolighed

det her handler helt grundlæggende om at i

den her kæmpe skandale skal vi sørge for at vores myndigheder har de bedste muligheder for at arbejde målrettet efter at få alle de her penge tilbage helst dem alle men i hvert fald så mange som overhovedet muligt det her baserer sig på kammeradvokatens rådgivning og det det grundlag

få nogle eksterne til at undersøge det på vegne af danskerne altså er en lovlig forvaltningspraksis man har lavet med at sørge for at de

holdt fri for for bøden

statsrevisorerne har sagt at de vil gå ind i sagen men men de kigger måske ikke

ikke mener at man skal have embedsværket til at

tro at forliget skulle være ulovligt

jeg kun grundlag for at tro at det er lovligt og

ud fra den vurdering der skal til af kammeradvokaten og at målet har været at få flest mulige penge tilbage

i statskassen det arbejde synes jeg at

myndighederne fortjener ros

indgået en aftale om at betale en bøde på

at også det her her spørgsmål mener jeg som sagt bygger på nogle forkerte præmisser

spørgsmålet at skattestyrelsen har betalt den strafferetlige bøde som domstolene har idømt en tysk bank der lægges også til grund at det så at sige skulle være lig med straffrihed det er ikke korrekt banken er idømt en bøde af en domstol og det kan som sagt ingen aftaler som skattestyrelsen indgår ændre på det er heller ikke skattestyrelsen der betaler bøden banken hæfter for bøden og den betales af bankens salgssum når banken sælges som jeg tidligere

selvfølgelig at skattestyrelsen får rodet op og gør alt hvad der står i dens magt for at få så mange af de uretmæssigt udbetalte penge penge tilbage i den danske statskasse det støder ikke min retsfølelse at skattestyrelsen efter rådgivning fra

vores alle sammens statskasse

godt forstå at det klinger lidt hult og mærkeligt

skal også huske på som sagt at alternativet havde været årelange retssager med store advokatregninger til følge og måske en risiko for at tabe de her sager og hvis man endelig vandt

man ikke være sikker på at modparten i sidste ende måske alligevel havde mulighed for at betale det er vigtigt at holde fast i at ingen kan slippe for straf ved at indgå et forlig eventuelle strafferetlige sanktioner forfølges dog ikke af skatteforvaltningen det er vigtigt at

det overlader jeg trygt til justitsministeriet og statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet i folkemunde kaldet bagmandspolitiet

jeg konstatere at skattestyrelsen på det skarpeste har afvist beskyldninger om at forligsparterne skulle have fået en rabat eller er blevet lovet straffrihed som en del

til at trække noget fra men bøden har man jo

bøden har ikke nogen påvirkning så den flytter ikke på beløbet

få rabat på bøden ud fra at ministeren kan bekræfte og når bøden så ikke har nogen værdi

vi har jo en skattemoral der er under pres fordi vi både har haft udbytteskatkandale ejendomsvurderinger gælden er eksploderet der er momssvindel

gerne i fællesskab men når man så samtidig kan se sådan som de her hvor man laver aftaler med de største svindlere i danmarkshistorien om at de så reelt slipper for at betale en bøde fordi bøden indgår i den samlede sum på en

at det klinger hult og underligt

vigtigt også lige at få sagt at alternativet til det her forlig som jo altså sikrer en milliard kroner tilbage i statskassen havde været

hvis man eventuelt så vandt de her sager

ikke sikker på at pengene var der og få dem tilbage det er den vurdering kammeradvokaten har givet den tidligere regering jeg må sige at jeg har ikke noget grundlag for at tro at det er

man får lov til at trække nogle af omkostningerne

er en del af forligssummen problemet er jo lidt det der med retsfølelsen

få en tilsvarende aftale hvis man skylder

fem tusind kroner i skat kan man så sige at har haft en revisor til at kigge på det eller

det er et forlig der er lavet under den tidligere regering som baserer sig på at kammeradvokaten og skattestyrelsen har kigget på hvad det er er der giver de størst mulige chancer for at få flest muligt penge tilbage i statskassen det det er det alternativet havde været dyre advokatregninger lange retssager

ingen sikkerhed for måske i sidste ende at få de her penge tilbage det er den afvejning man har foretaget her jeg forstår godt at det kan lyde lidt underligt men det er nu engang den afvejning som har kammeradvokaten har anbefalet at man

har alene haft fokus på pengene så mange penge som muligt

sure over men man har glemt dem i den her aftale

nogen betydning at de kan slippe for renter og

at der er behov for at styrke den her indsats

et fortsat kontrolniveau bare alene næste år

million kroner af til at løfte den generelle kontrolindsats i vores skattevæsen så der kommer til at ske noget her så den refleksion har

million kroner på finansloven til dyrenes vagtcentral rækker i forhold til at sikre at dyr i nød bliver hjulpet hurtigt og bedst muligt set i lyset

også respekt for den opgave som dyrenes vagtcentral løfter og som jeg også finder er

tusind og sytten modtaget et statsligt tilskud på to million kroner

mens det så midlertidigt har været hævet til seks million kroner fra to tusind og atten og otte million kroner i to tusind og nitten det er jo midlertidige tilskud som nu er udløbet

som regeringen har lagt frem fortsættes tilskuddet således på det

det midlertidige tilskud og det er altså de her to million kroner

er selvfølgelig resultatet af en lang række prioriteringer

til det her års finanslov men det betyder selvfølgelig ikke at andet ikke kan prioriteres og det er jo noget som bliver drøftet i øjeblikket

betaler ved kasse et

de små beløb vi taler om og det er små beløb er det meget drastisk og som ministeren selv sagde

område som i den grad er eksploderet i to tusind og atten

kommet kørende på en landevej hvor der har

henvende os til dyrenes vagtcentral

og det er jo vældig godt

finanslovsforhandlingerne det er noget dansk folkeparti har fået igennem og havde vi siddet der nu havde vi kæmpet lige så meget

at få det igennem næste år nu bliver det så droppet og

et meget drastisk beløb og jeg synes i

del af dyrevelfærdsopgaven som

enkelte år har fået ekstraordinære tilskud det vil sige tilskud ud over det ordinære

sige normale bevilling som vagtcentralen

der kunne komme ekstra midler til det ved vi jo ikke for finanslovsforhandlingerne

nogen som helst ordfører hverken fra ministerens eget parti eller fra støttepartierne at det var noget som man ville rejse jeg har stadig væk et håb men jeg tror det svinder

tilbage til det beløb nemlig to million kr som det var

et meget meget stort problem som jeg synes ministeren er nødt til at forholde sig mere seriøst til end det jeg hører

flere penge til et område som det her men sådan er der jo mange der ønsker sig flere midler jeg tror også at spørgeren godt er klar over at når man

kan man ikke være sikker på at den fortsætter det er der rigtig mange der rammes af hvert år når en finanslov vedtages men jeg deler da fru

at der kan sættes ekstra midler af til

dyrenes vagtcentral fortsat kan løfte en

sige til finansministeren prøv lige at høre det her er så så

penge men det betyder så utrolig meget det jeg frygter lidt er at det i virkeligheden ikke betyder så meget for ministeren eller regeringen i det hele taget og det er jo stadigvæk sådan at både politi kommuner naturstyrelsen og alle mulige henviser til dyrenes

fordi det er blevet en anerkendt institution som man bruger

virkelig svært ved at se hvordan det skal kunne falde i hak i i det kommende år og jeg kan love ministeren at hvis dansk folkeparti havde siddet der

spørgeren om at jeg går utrolig meget op i dyrevelfærd det ligger mig

det er sådan også for en minister at man ikke har uanede

til til rådighed det kunne man jo godt

se hvad de slutter med og så kan vi tage diskussionen

kan fortsætte deres arbejde med dyrevelfærd i samme omfang i to tusind og tyve som i to tusind og nitten når puljemidlerne falder med otte

størrelse er tre million kroner lavere end det som som spørgeren siger i spørgsmålet fordi den tidligere regering jo sammen dansk folkeparti besluttede

tre million kroner fra puljen til finansiering af en midlertidig styrkelse af kontrollen på dyretransportområdet i fødevarestyrelsen

basisbevilling der har ligget på finansloven i flere år

regeringen har jo ikke aktivt beskåret puljen men vi har videreført de forudsætninger i form af udløb af midlertidige bevillinger som jo er givet på tidligere finanslove

regeringens finanslov er en prioritering af en række

og det betyder ikke at andet ikke kan prioriteres

for tidligt at sige noget om udfaldet af dem

den her regering prioriterer dyrevelfærd og jeg har jo blandt andet besluttet

forlænge fødevarestyrelsens styrkede kontrol med dyretransporter ud af landet også ind

således at det løber mens vi får evalueret effekten af den kontrol som er sat i gang det giver en styrket kontrol det giver bedre

det var altså ikke noget der indgik i

os meget på sinde at vi også fik en dyrevelfærdspolitik det var der ikke nogen andre partier der havde på det tidspunkt i al beskedenhed påtog jeg mig hvervet som dyrevelfærdsordfører som den første her i folketinget

som jeg brænder temmelig meget for så ministeren kan rolig regne med

på ministerens bord fra mig på det her område men jeg synes stadig væk når man siger dyrevelfærd i to tusind og nitten

dyreværnsorganisationerne hvis de får nogle anmeldelser

det går helt galt for folk men mange sager bliver jo også løst ved at de her organisationer kan tale med folk og få dem til at forstå at de skal behandle deres dyr ordentligt

at man ikke bare kan spendere pengene på det man allerhelst vil men jeg har altså heller ikke hørt nogen ønsker hverken fra ministeren eller nogen af støttepartierne

område og det er derfor at jeg som ordfører på det her område

er dyr i nød dyr i virkelig nød dyr der mistrives dyr der bliver mishandlet hvor hvor mange mennesker går og kigger skævt til de folk og siger

og så henvender man sig til dyreværnsorganisationerne som tager over hvor der i nogle tilfælde kan rettes op

i andre tilfælde er virkelig alvorligt bliver anmeldt og man tager retten til at holde dyr fra folk hvilket jo er ganske ganske godt hvis det går så så galt som det nogle gange kan gøre men det der er væsentligt er altså at området virkelig kræver penge og igen er det småpenge det er så lidt vi taler om så jeg synes virkelig at

de sidste dage hvor man stadig væk sidder i finansministeriet skulle prikke finansministeren på skulderen

mindst vigtigt når jeg nu er minister for for området og jeg vil jo gøre hvad jeg kan for at sikre at vi har en god dyrevelfærd her i danmark og det er i øvrigt også et

som hele regeringen deler så jeg forstår godt fru pia kjærsgaards ønske om at sikre tilstrækkelig med ressourcer til at den her opgave kan løftes løftes og det ønske deler jeg men som sagt finanslovsforhandlingerne er endnu ikke

jeg kan kun presse på og det gør jeg så og det vil jeg naturligvis blive ved med men

faktisk berømt institution efterhånden for første gang var jeg derude og jeg er dybt imponeret over det arbejde der bliver foretaget og der begynder krisen jo også at kradse altså det gør den alle de steder hvor det rygtes

er de penge sat af som

der var før og igen er min appel bare her til sidst prøv lige i sidste instans minister

få finansministeren til at forstå at det her er et vigtigt område til

nyt en dyrevelfærdslov som jo også

til gavn for og styrkelse af hele dyrevelfærden jeg har taget initiativer til at stramme op på transportkontrol

når dyr transporteres og så har vi også lavet en aftale som dansk

ordentlig dyrevelfærd for fire pensionerede cirkuselefanter og det skal man også tage seriøst og ikke kun grine af

netop til cirkuselefanterne det er jeg helt bekendt med men uanset hvad er

jeg kunne aldrig nogen sinde finde på at grine af cirkuselefanter jeg synes virkelig at der har været et problem

ærgret mig og der må jeg så og på mit partis vegne også tage medansvar for at man på det tidspunkt hvor det blev forhandlet ikke gik hele vejen

så længe det synes jeg virkelig har været kritisk ud over alle grænser og at sagen ikke er hundrede procent i orden endnu

der har sikret en god dyrevelfærd for nogle elefanter som vi jo selv pensionerer i den kommende dyrevelfærdslov ved at vi forbyder anvendelse af vilde dyr i cirkus det er også et skridt for dyrevelfærden men igen jeg anerkender spørgerens engagement i det her område det deler jeg

vil gerne være med til sammen med dansk folkeparti at forbedre

startende med at en ledende stilling i i landbrugsstyrelsen i sønderjylland ifølge nyt stillingsopslag får ændret tjenestested fra sønderjylland til københavn til

sikre arbejdspladserne og den ledende stilling i landbrugsstyrelsen

starte med at slå fast at

regeringen bakker fuldt ud op om

holdning at vi skal sikre en ordentlig balance i fordelingen af statslige arbejdspladser i danmark og ud over hele landet så her er ikke tale om nogen form for kursskifte

den mulige placering af tjenestested

sagen som herre erling bonnesen her rejser er jo følgende stillingen som vicedirektør med tjenestested i augustenborg blev slået op i august måned det viste sig jo desværre ikke ikke muligt at besætte stillingen med en egnet kandidat fra ansøgerfeltet derfor var man nødt til at genopslå stillingen og for at sikre et felt af egnede

at kunne være enten i augustenborg

i den runde ville komme en egnet kandidat eller i københavn og det var udelukkende for at udvide antallet af kandidater til stillingen for vi er jo nødt til at have en som er kvalificeret til jobbet og der vil ved

nøjagtig de samme krav til at den pågældende

befinder sig i augustenborg lige så meget som forgængeren gjorde og i øvrigt skal man også være til stede i københavn og andre steder i landet der er ikke noget ændret

er det jo netop den tilstedeværende øverste leder

den øverste direktør er placeret i københavn og så er det man spærre øjnene lidt op

på alle større steder at den tilstedeværende ledelse

være et fokus på at det når man ansøger til det

men det er almindeligt kendt at der var ansøgere til stede også kvalificerede ansøgere med statslig erfaring

ministeren til at få kigget ned i den sag så vi kan få sikret at der kommer en tilstedeværende ledelse

der ligger nu er nøjagtig de samme krav til tilstedeværelse i augustenborg som der var tidligere

nogen ændringer på det område

udgangspunktet for for den her institution var at der var seks ansøgere en var egnet og man havde i sinde at ansætte denne person men vedkommende fratrådte så sin ansøgning bagefter var der ikke flere kvalificerede ansøgere

en ny oplagsrundte med håb om at få en kvalificeret ansøger det synes jeg er en helt regulær måde

ansøgere med statslig erfaring som var klar til at sige ja til stillingen men som

måde men det undrer mig at ministeren siger at der ikke sker nogen ændringer i det der sker jo ændringer i det når man kigger på stillingsopslaget netop hvor det er at man flytter tjenestestedet

i forhold til den tidligere vicedirektør

krav der bliver stillet der til tilstedeværelse så jeg ser ikke hvor det er herre erling bonnesen ser et problem i det her for den person vil være til stede lige så meget i augustenborg som man har været hidtil

står og det betyder jo at når man

i den daglige udøvelse af sin ledelse kan man jo vælge at være en hel del mere i københavn så derfor holder det som ministeren svarer her jo

det er fuldstændig uændret for man har jo ændret stillingsopslaget fra det første opslag til det andet opslag det er ministeren vel enig i og så åbner det op for mere frit løb til at flytte sin daglige tilstedeværelse så det bliver

den tidligere vicedirektør skulle være i hvert fald i tre dage i augustenborg det skal den nuværende også der er intet ændret på det så skal vedkommende det skulle den tidligere også være til stede i tønder og i nogle af de regionale afdelinger

også være til stede der er ikke ændret noget på det så derfor er der for mig at se ikke noget

noget problem når

at under spørgerunden her

udvidet ansøgerfeltet til nogle der godt kan have tjenestested i københavn for at sikre at

får en egnet kandidat men uanset om

være nøjagtig lige så mange dage i augustenborg som minimum tre dage

kan man vælge at søge stillingen og så kan man jo have sin kontorstol stående i

er jo ikke klarlagt med den her spørge svar runde som vi har

må vi også bare konstatere at det kunne man ikke få i den første ansøgningsrunde

man udvide ansøgerfeltet og det er det der er sket men det ændrer bare ikke på at tilstedeværelsen fortsat er sådan at vedkommende skal være tre dage i augustenborg akkurat som vicedirektøren hidtil

så det må vi holde fast

det var jo sådan at der var en række ansøgere hvor en blev udvalgt som værende kvalificeret vedkommende ville så ikke tage stillingen alligevel så er du nødt til at lave et

med et bredere ansøgerfeltet og det der er sket men stadig væk at man skal være lige så lang tid i

vedrører om der skal laves en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem als og fyn en sydlig lillebæltsforbindelse men snarere hvorvidt en eventuel forundersøgelse vil belyse en tunnelløsning af hensyn til de miljømæssige forhold men lad mig dog starte med at svare på det spørgsmål der faktisk er stillet en fast forbindelse mellem als og fyn en sydlig lillebæltsforbindelse er et spændende projekt med mange visionære perspektiver vejdirektoratets rapport tidligere på året viste at forbindelsen vil have en positiv samfundsøkonomisk forrentning

forbindelsen vil spare mange bilister for mange kilometers omvejskørsel projektet er indtil nu undersøgt på et meget overordnet niveau

jeg har derfor noteret mig at flere transportordførere blandt andet den konservative transportordfører

har ytret sig positivt om en forundersøgelse af en fast forbindelse og det er derfor også et spørgsmål jeg forventer vil blive bragt op i forbindelse med de kommende forhandlinger om en ny langsigtet infrastrukturplan

til det som jeg kan forstå at spørgeren egentlig er interesseret i nemlig hvorvidt en eventuel forundersøgelse vil belyse en mulig tunnelføring af forbindelsen

før i en eventuel forundersøgelse af projektet vil det være naturligt overordnet at vurdere forskellige relevante konstruktionsløsninger og det vil også kunne omfatte

en tunnellægning af forbindelsen er mulig og hensigtsmæssig det er ikke nogen hemmelighed at der er store naturværdier i den undersøgte korridor vejdirektoratet skrev således i rapporten fra foråret at en als fyn forbindelse uundgåeligt

ikke mindst også naturskønne områder på både als og især på fyn

fremgår også af vejdirektoratets rapport at der i forbindelse med en eventuel forundersøgelse vil skulle foretages nærmere analyser af projektets konsekvenser

er man ganske enkelt nødt til at lave en

tusind områder er jo udpeget på baggrund

når de forhandlinger går i gang så vil det være op til partierne

har jeg hørt fra herre andreas steenberg

transportordfører at man er interesseret i at

lave en sådan forundersøgelse og jeg kan også forstå at det er man fra eksempelvis de konservatives side men i sidste ende handler det om at

skal der laves aftaler om infrastruktur

på projektet fra vejdirektoratet side så ender man

på fem procent med brotakst og det vil jo så omfatte et projekt hvor man har en delvis brugerfinansiering og en delvis statsfinansiering altså et projekt

når de varslede love på udlændingeområdet stort set alle er love der behandler lempelser af

i en stram udlændingepolitik som et bredt flertal i folketinget støtter op om det er også derfor at socialdemokratiet før valget var med til at gennemføre en lang række stramninger af udlændingelovgivningen

blandt andet betydet at der i dag er bedre styr på asyltilstrømningen til danmark og at vi nu kan fokusere på at integrere de personer som allerede er kommet hertil vi ønsker at føre en udlændingepolitik der består af tre grundlæggende elementer for det første skal vi sikre at vi selv har kontrol over hvor mange der kommer hertil

andet skal vi have mere fokus på at hjælpe flere mennesker tættere på konflikterne altså dem der har brug for beskyttelse og for det tredje skal vi bruge flere kræfter på at få integrationen af de udlændinge der allerede er kommet hertil til at fungere noget bedre vi ønsker derudover at føre en bred udlændingepolitik ind over midten

og vi vil forsøge at få gennemført de politiske aftaler som et bredt flertal i folketinget allerede i dag står bag det gælder først og fremmest den enighed der er om de grundlæggende regler for familiesammenføring statsborgerskab permanent ophold og asyl så det ligger klart at de bærende søjler for en stram udlændingepolitik også vil bestå fremadrettet vi mener derudover at danmark skal arbejde for at skabe et nyt og mere retfærdigt asylsystem hvor vi hjælper dem med størst behov mest og at vi skal stoppe den industri af menneskesmuglere der desværre er vokset frem

anvende de ressourcer på de flygtninge der faktisk opholder sig i nærområderne det er derfor vigtigt for mig at understrege at mit bidrag til regeringens lovprogram i den her folketingssamling kun afspejler nogle af de politiske ambitioner som jeg har på mit ministerområde og at at jeg ud over det der allerede er fremlagt i lovprogrammet også glæder mig

socialdemokratiet har skiftet kurs væk fra sin store historiske fejltagelse i

til at vil føre en stram udlændingepolitik

endnu mere overrasket når man så efter at regeringen er kommet til bliver

præsenteret for lempelser som for eksempel

udrejsecenter lindholm for kriminelle udlændinge færre hjemsendelser børnefamilier der skal flyttes ud af udrejsecenter sjælsmark selv om

afviste asylansøgere som skal tilbage til til deres eget land og

alligevel nogle nogle krav fra fra nogle politiske aktører som

ikke ønsker at der skal være konsekvens i

det er en søjle som man vil fastholde men vi ved jo også at forbedrede forhold

fører til større tilstrømning det er jo det

vi nu kan risikere dermed synes vi at det her i den grad ligner

ambition men jeg forstår godt at der kan være bekymringer omkring den udlændingepolitiske situation hvis man følger indrejsetallene på den østlige middelhavsrute er der da bekymringstendenser hvis vi ser

at vi i danmark har over tusinde mennesker i udrejseposition som koster

omkring trehundredetusind kroner om året selv om de ikke har noget lovligt opholdsgrundlag i danmark

man skal også gøre det rigtige så man kan jo ikke sige at man vil undgå for stor tilstrømning når man så samtidig tager tiltag indfører regler som med meget meget

migranter der er landet i europa for at komme til danmark i stedet for til andre lande og her taler jeg for eksempel om børnefamilieydelserne og om forholdene på

sjælsmark som jo viser at man ikke er villig til at sætte sig konsekvent

heller ikke at for eksempel et lovforslag som vi behandler i folketingssalen nu og som

afslag på opholdstilladelse i danmark for eksempel den lidt berømte pige mint er et udtryk for en lempelse af udlændingepolitikken jeg tror der er flere der vil søge asyl fordi vi giver børnefamilier på

sjælsmark eller et nyt center mulighed for at spise noget mad på de værelser hvor de bor

er almindelig sund fornuft det ændrer ikke på at regeringen

asylfamilier der er kommet hertil og når man ikke sætter sig konsekvent igennem over for de folk som er afviste og selvfølgelig skal udrejse når man giver dem lempeligere vilkår giver dem bedre vilkår så er det da klart at de synes

så er det nok heller ikke så vigtigt at vi tager sted så kan vi blive ved med at misbruge vores egne børn skubbe dem foran os

ikke det regeringen kommer til at gøre vi kommer til at indrette et nyt center

forhold som skærmer børnene noget bedre i en erkendelse af at de nuværende forhold jo ikke har fået flere til at rejse ud

finde balancerne i dansk udlændingepolitik og vi kan sagtens rumme på den ene side

kontant linje over for forældre der ikke efterlever myndighedernes afgørelse og på den anden side at gøre det på en måde hvor

og nitten udtalte i p1 programmet ring til regeringen at

der er desværre masser af steder i udlændingeloven hvor vi indretter lovgivning efter det der er den generelle udfordring vil ministeren da forklare hvilke generelle udfordringer der retfærdiggør at danske statsborgere ikke kan leve

fastslå at det ikke er sådan at regeringen ønsker at stille nogen unødige hindringer i vejen for borgere som har fundet kærligheden i udlandet når vi stiller en række krav i forbindelse med ægtefællesammenføring

er der en grund til det og jeg synes også selv en god grund det er nemlig først og fremmest hensynet til integrationen det er en generel udfordring vi har som samfund og som vi skal tage meget alvorligt regeringen mener at det er helt afgørende at vi har kontrol med indvandringen og at vi kan håndtere integrationen af blandt andet de udlændinge der ægtefællesammenføres her til landet fordi integrationen ikke sker af sig selv vi stiller derfor krav

danskkundskaber beskæftigelse selvforsørgelse uddannelse og bolig og det er krav der har betydning i forhold til integrationen det er lektien efter nogle årtiers erfaring med det der er rigtig mange der er blevet godt integreret i det danske samfund de har lært dansk de arbejder og de deler de demokratiske værdier

rigtig godt og det må vi heller ikke glemme i debatten

vi holder fast i kravene ellers frygter jeg nemlig at vi begynder at gå baglæns på integrationsområdet

også gerne sige at de krav vi stiller ikke er ufravigelige de bliver for eksempel fraveget i visse tilfælde hvor den herboende ægtefælle er alvorligt syg eller hvor den pågældende har mindreårige børn her i landet det gælder selvfølgelig også når den herboende ægtefælle er dansk statsborger reglerne er jo ens for alle jeg er klar over at vi indimellem ser konkrete eksempler hvor lovgivningen kan opleves som uhensigtsmæssig og jeg tror at både spørgeren og jeg nogle gange klør os lidt i skægget over

tror jeg altid det vil være når reglerne er generelle og når de gælder for alle regeringen vil ikke lave lovgivning

der betyder at vi ikke stiller krav i forbindelse med ægtefællesammenføring når den herboende er dansk statsborger det er vores holdning at integrationshensyn gør at der er gode grunde til at stille kravene også når det er en dansk statsborger der ønsker en udenlandsk ægtefælle her til landet herudover vil det ikke være i overensstemmelse med vores internationale forpligtigelser generelt at

danske statsborgeres ægtefæller og hvorfor det er de krav er så vigtige i radikale venstre synes vi at det bør være en rettighed at man kan få sin ægtefælle hertil medmindre der er et eller andet åbenlyst galt for eksempel at ægtefællen er kriminel og så er det jo helt logisk at stille krav

kursus man skal tage i danmark men der er en lang række lande hvor man ikke engang må komme på besøg i danmark og tage det kursus man skal bestå for at kunne få lov at komme

kærligheden i usa eller singapore mens man har

man

med en videregående uddannelse der må have deres deres ægtefælle i danmark jeg kommer til at stille nogle yderligere spørgsmål til ministeren skriftligt

danske statsborgeres ægtefæller klarer sig når de kommer til landet så ligger deres beskæftigelsesgrad nogenlunde

med etniske danskeres der er heller ikke særlig meget kriminalitet der er ikke særlig mange der er på forsørgelse

det går relativt godt med at lære dansk så jeg mener ikke at vi med den her indvandrergruppe har de store problemer

spørge ministeren om ikke regeringen vil

at se på den her gruppe se på tallene og så isolere den gruppe fra alle mulige andre indvandrergrupper og så se om det virkelig

de oplysninger som spørgeren kommer med nemlig at udenlandske ægtefæller der kommer hertil jo grundlæggende set fungerer godt i det danske samfund eller i hvert fald nogenlunde lige så godt som alle

hvor indvandring gennem familiesammenføringsreglerne endte med at give det danske samfund nogle helt enorme udfordringer og det er derfor vi har strammet op på reglerne derfor vil jeg nødig

og halvfemserne hvor man blandt andet kunne få bedstemødre og svigerinder og søskende og alt muligt familiesammenført skal vi ikke tilbage til men hvis vi ser på danske statsborgeres udenlandske ægtefæller også dem der kom i firserne og halvfemserne og nullerne så har vi altså ikke de store udfordringer

jeg vil bare håbe at ministeren vil prøve

se på tallene for de her grupper også dem der er kommet under tidligere lovgivning og så se om det virkelig er så stort et problem lige præcis med ægtefællerne

juristerne i udlændinge og integrationsministeriet

ikke mulighed for at indrette lovgivning på en måde hvor vi forskelsbehandler sådan at danske statsborgeres udenlandske ægtefæller bliver omfattet af nogle andre regler end herboende ikkedanske statsborgeres udenlandske ægtefæller

to sæt familiesammenføringsregler vi kan kun have et derfor er vi også nødt

at reglerne ikke kun er skruet sådan sammen at de giver mening for danske statsborgeres udenlandske

til et andet eu land og så flytter til danmark igen har også ret til at få deres ægtefæller med så vi har to sæt

seks spørgsmål til ministeren i sidste uge

jeg synes at det er for galt at vores egne statsborgere ikke kan få lov at bo i deres fædreland med deres ægtefæller

ordentlig jura i ryggen så bare en enkelt politisk bemærkning nemlig at der også

har fået dansk statsborgerskab der bor i det danske samfund

i hvert fald ville have svært ved at få en udenlandsk ægtefælle til bare at glide ind i det danske samfund måske ville der ikke blive talt dansk i hjemmet

et enkelt eksempel derfor synes jeg er så simpelt bare at sige at fordi vedkommende har fået dansk statsborgerskab

vil de uden problemer kunne hente en udenlandsk ægtefælle hertil

siger at det forskningsprojekt hun er en del af peger på at en afskaffelse eller ændring af integrationsydelsen til et højere niveau

det er interessant at der nu er et forskningspapir fra det her amerikanske universitet der påviser en sammenhæng mellem lave sociale ydelser og indvandring den sammenhæng kommer nu ikke bag på regeringen vil jeg sige og det er en del af baggrunden for at regeringen ikke er tilhænger af bare at afskaffe integrationsydelsen alligevel tror jeg at vi skal være forsigtige med at konkludere meget entydigt på effekten af ydelsesniveauet alene der er de seneste år indført en lang række stramninger på udlændingeområdet og jeg tror at man skal se tilstrømningen i et samlet perspektiv når det så er sagt

er ydelsernes størrelse i forhold til en eventuel effekt på tilstrømningen noget vi skal tage hensyn til når vi drøfter ydelser ligesom det for den her regering er et helt afgørende hensyn at børnefamilier der modtager offentlig forsørgelse også har ordentlige økonomiske muligheder regeringen vil derfor som vi også proklamerede før valget nedsætte en ydelseskommission som skal komme med forslag til et balanceret ydelsessystem der både tager højde for at der skal være rimelige økonomiske muligheder for alle børnefamilier her i landet og at det skal kunne betale sig at arbejde

i venstre har sagt i mange år nemlig at hvis man sænker ydelserne til flygtninge kommer der færre til danmark og hæver man

glad for at ministeren erkender nu og der ligger jo så også nu et studie fra princeton university der beviser netop det og hvor der faktisk er taget højde for en lang række af de andre stramninger der også er blevet gennemført men alligevel er konklusionen ret klar ydelser har en effekt

ministeren anerkender at højere ydelser fører til flere asylansøgere og 2 ministerens anerkendelse bliver bekræftet af et videnskabeligt studie hvordan kan det så være at noget af det første ministeren gjorde da ministeren trådte ind i sit ministerkontor

hæve ydelserne målrettet til arbejdsløse indvandrere og flygtninge når nu ministeren og forskningen siger klokkeklart

til danmark synes ministeren ikke at der er en ret klar forskel mellem det ministeren siger nemlig at ministeren ønsker en lav asyltilstrømning og så det ministeren gør nemlig at hæve ydelserne som fører til en øget

kommer et midlertidigt tilskud til nogle børnefamilier og det tilskud vil blive udbetalt indtil en ydelseskommission kommer med sine anbefalinger og vores udgangspunkt for den diskussion vil være det jeg selv kalder kassedamens perspektiv nemlig at det skal kunne forklares for en kassedame på en almindelig hk minimalløn hvorfor der bliver udbetalt ydelser

bestemt niveau og det betyder jo at der er grænser for hvor meget vi kan udbetale det er det ene hensyn det andet hensyn er så

enlig integrationsydelsesmodtager med to børn i gennemsnit vil få lige over to tusind kroner skattefrit ekstra hver måned det er et faktum

nu står og kalder det vil ministeren ikke anerkende

er væsentligt hvad der rent faktisk er permanente løsninger for det andet tror jeg at det at det som er det afgørende er at ikke har ydelsesniveauer der ligger markant over vores nabolande for det tredje

at der ville komme færre asylansøgere til danmark men det gør vi jo ikke det ønsker venstre jo heller ikke fordi vi også anerkender at der er andre hensyn

er et spørgsmål om at finde balancerne vi synes ikke den tidligere regering fandt de rette

er færdig så sætter ministeren ydelserne ned igen og når det handler om balancer

handler det jo også om at der skal være en balance i det man siger og det man gør ministeren har stået lige her i folketingssalen og sagt at socialdemokratiet ønsker et lavere asyltal

anden vej hvordan kan det være at ministeren siger det mens han faktisk hæver ydelserne

jeg har lige i dag fået asyltal fra den seneste uge

det er fortsat meget lavt hvad vi ser af asyltilstrømning til danmark kan jeg garantere noget omkring ydelsernes fremtid nej

ikke garantere det eneste jeg godt kunne tænke mig

heller ikke kun om hvorvidt ydelserne skal skrues ned eller op

er for nogle logikker der er i ydelsessystemet vi er utilfredse med at der bliver udbetalt lidt for passive ydelser vi mener at det skal knyttes mere an til at man faktisk deltager i et integrationsprogram

skærpet sanktionsregime hvor der bliver mulighed

slå fast at regeringen ikke har afskaffet integrationsydelsen og at regeringen fortsat vil lægge vægt på at nyankomne flygtninge ikke skal have adgang til fuld kontanthjælp fra dag et med lovforslaget om et midlertidigt børnetilskud som folketinget behandler nu ønsker regeringen at give en økonomisk håndsrækning til forsørgelsen af de børn hvis forældre befinder sig i kontanthjælpssystemet

får reduceret hjælpen på grund af enten

er tale om en midlertidig løsning indtil vi på baggrund af anbefalinger fra en ydelseskommission forhåbentlig med et bredt flertal i folketinget kan få forhandlet et nyt og et mere balanceret ydelsessystem på plads jeg vil derudover som også beskæftigelsesministeren har været inde på ved flere lejligheder gerne slå et par

vi mener at der skal være en tydelig økonomisk gevinst ved at være i arbejde

vi står fast på en stram udlændingepolitik

vi står fast på princippet om at med rettigheder følger også pligter

vi også det synspunkt at alle børn i danmark skal have nogle rimelige vilkår når de vokser op selv om mor og far modtager offentlig forsørgelse det er også et meget vigtigt hensyn som også

en del af den politiske debat den balance skal vi finde og det er blandt andet derfor at vi vil nedsætte en ydelseskommission den skal netop komme med anbefalinger til et mere balanceret ydelsessystem der både tager højde for at der skal være

den her undersøgelse der nu er kommet som jo viser at ydelsesniveauet har afgørende betydning for om flygtninge og indvandrere søger

jeg kan jo huske hvordan fru mette frederiksen

er statsminister turnerede rundt før

hvis hun blev statsminister så ville der ikke blive lempet i udlændingepolitikken og ydelserne ville ikke blive hævet for bare at fremhæve to centrale citater

jo så er mærkeligt er at regeringen som en af sine første gerninger går ind

bare bede ministeren om at bekræfte at regeringen sammen med den resterende del af venstrefløjen har indgået en aftale som betyder at man sætter ydelserne op for især ikkevestlige indvandrere på trods af at

venstre at sikre en lovgivning der gør det muligt for mint og andre familier at søge hertil det er da ikke en lempelse af udlændingepolitikken det er sund fornuft kommer venstre til

være imod at børnefamilier kan tage maden med over på værelserne på vores udrejsecentre er venstre imod at danmark igen bliver en del af kvoteflygtningesystemet før vi lige begynder at lave alle vores lister med lempelser så

vi sagde før valget et midlertidigt tilskud indtil en ydelseskommission er færdig

vi stiller det bemærkelsesværdige er jo at man har lovet danskerne vi vil ikke hæve ydelserne for flygtninge og indvandrere hvis i stemmer på

det første man gør er at brænde tre hundrede million kroner af på at sætte ydelserne op for især ikkevestlige

ifølge regeringens egne tal som i selv har har lagt ud

vil en integrationsydelsesmodtager som er ramt af kontanthjælpsloftet og som har tre børn nu fremover få to tusind syv hundrede kroner ekstra skattefrit hver måned som følge af den aftale regeringen og venstrefløjen har lavet tror ministeren at det fører til at flere eller færre synes det kunne være attraktivt at søge mod danmark

anbefalinger til hvordan et nyt ydelsessystem skal se ud

vi kompensere de børnefamilier der er kommet i klemme på grund af de ydelser som vi mener ikke har fundet den rette balance mellem hensynet til børnene og så de andre hensyn som vi også anerkender nemlig at det skal kunne betale sig at arbejde og at vi ikke skal have et ydelsessystem med satser der er markant højere end i vores nabolande det er fortsat vores politik og vi har gennemført den præcis

at bruge tre hundrede million kroner på at hæve ydelserne for især ikkevestlige indvandrere jeg gentager mit spørgsmål tror ministeren at det betyder at det bliver mere eller mindre attraktivt at søge imod danmark at en integrationsydelsesmodtager nu kan få to tusind syv hundrede kroner ekstra skattefrit hver

har jeg utallige gange formuleret hvad der er vores politik nemlig en ydelseskommission og indtil da et midlertidigt tilskud det

det andet er kommer der flere eller færre

helt relevant spørgsmål jeg tror det er for tidligt at svare på fordi vi indtil videre et midlertidigt tilskud men jeg anerkender fuldt ud at det er et helt relevant spørgsmål når vi får lavet

fordi vi selvfølgelig ikke skal have satser der ligger markant over vores nabolandet

tusind og nitten siger at stramninger af udlændingepolitikken påvirker flygtningenes valg af destination

vil ikke ud over det jeg allerede har sagt tidligere men jeg har da noteret mig kommentaren fra seniorforsker ved rockwool fonden rasmus landersø der er gengivet i information den toogtyvende november den kommentar giver mig også anledning til at understrege det jeg har sagt ved flere andre lejligheder nemlig at regeringen går ind for at vi skal føre en stram udlændingepolitik som i ved har

der er gennemført de seneste år og mange af dem har også bidraget til at der i dag er styr på asyltilstrømningen til danmark det er jeg egentlig ikke i tvivl om at rasmus landersø giver udtryk for at stramninger på udlændingeområdet viser sig at have den effekt at færre søger mod danmark er jeg selvfølgelig tilfreds med

dybest set fungerer og at de har haft den effekt præcis som vi håbede men jeg mener også at vi løbende skal overveje fornuften og retfærdigheden i den politik vi fører målet helliger ikke altid midlet og derfor skal vi ikke altid vedtage eller fastholde unødvendige eller rigide regler eller symbolpolitik jeg læser også rasmus landersø sådan at det kan være svært at påvise om flygtninges og indvandreres valg af destinationsland isoleret set kan tilskrives lige præcis en nedsættelse af ydelserne eller om det også handler om bestemte andre af de øvrige stramninger der løbende er blevet vedtaget derfor tror jeg det

udgør de sociale ydelser selvfølgelig en

følge det forskningsprojekt der nu meget klart dokumenterer at lavere ydelser har en betydning for tilstrømningen af flygtninge og udlændinge til

i forskningen og interesserer mig for den og det er ikke det første studie der forsøger at finde ud af

jeg følger også asyltilstrømningen til forskellige europæiske lande og der kan jeg fald konkludere at man ikke en til en kan sætte en sammenhæng mellem at jo højere ydelser jo flere asylansøgere der må også være andre forhold der gør sig gældende for eksempel muligheden for familiesammenføring muligheden for

ydelserne er helt sikkert en komponent

det alligevel ikke gør det store indtryk nu har ministeren flere gange her

talt om den her ydelseskommission har ydelseskommissionen til opgave

skal være højere men den vil få til opgave at komme med anbefalinger til et nyt ydelsessystem som tager hensyn til at det set

ydelser som i sig selv betyder at vi får en øget tilstrømning for eksempel ved at de ligger markant over vores nabolandes og

at de børn der vokser op i danmark også vokser op under nogle forhold som vi synes er rimelige det er jo nogle svære hensyn at balancere

lykkedes for det danske folketing at finde den balance

udlændinge til at arbejde når man nu har valgt at hæve ydelserne med tre hundrede million

som regeringen gjorde her for for kort tid siden er det noget som vil gøre det mere attraktivt for den gruppe der måtte modtage de her højere ydelser

været med til at forhandle lige præcis den aftale men jeg formoder at der i forbindelse med at den

foretaget en vurdering af hvad det ville have af beskæftigelseseffekter det ville være helt naturligt at man

jeg ved ikke om man har gjort det og jeg ved heller ikke hvad en eventuel

til danmark som konsekvens af at regeringen har valgt at hæve de sociale ydelser til især arbejdsløse flygtninge og

og som beskæftigelsesministeren fremsatte den sjette november i år er en håndsrækning til børnefamilier en håndsrækning som vi

at vi ville give og som vi altså nu giver præcis som lovet det ændrer ikke på at regeringen vil fastholde en stram udlændingepolitik når det så gælder den forskning der har givet anledning til spørgsmålet så har jeg også tidligere givet udtryk for og det står jeg fuldstændig ved at det i mine øjne er oplagt at det vil gøre det mere attraktivt at søge asyl i danmark hvis vores ydelser har et niveau der er markant højere end de ydelser de kan opnå i vores nabolande det mener jeg i

giver sig selv ser vi på antallet af asylansøgere forskellige steder i europa

lige så klart at der ikke er noget enkelt svar på hvad der er årsagen til forskellene i antallet af asylansøgere på tværs af lande det må handle om mere end bare ydelser ydelserne har uden tvivl betydning for tilstrømningen men jeg tror at vi skal se på det her i et lidt større perspektiv

handling ministeren har tidligere sagt at integrationsydelsen har haft en effekt på antallet af asylansøgere i danmark og alligevel har regeringen valgt at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere

det er regeringens holdning og vurdering at den lave integrationsydelse har haft positiv betydning for at dæmpe tilstrømningen af asylansøgere til

et kontanthjælpsloft og også en integrationsydelse har haft hvad jeg vil kalde en positiv effekt på asyltilstrømningen det er også præcis derfor at vi ikke ønsker at gå tilbage til det gamle kontanthjælpssystem

vigtigt at huske på at den socialdemokratiske indenrigsminister thorkild simonsen som i nitten otte og halvfems til ni og halvfems lavede den første integrationsydelse netop

fandt på de her ydelser vi har ikke været tilfredse med hvordan de indtil videre er blevet skruet sammen og vi er særlig utilfredse med

ændret så mange gange de sidste to årtier lad os nu prøve

universitys undersøgelse skal være en del af det arbejde

om den i medierne virker den da til at være

vil holde fast på den stramme udlændingepolitik og ministeren har før ment at ydelserne har en effekt på tilstrømningen af flygtninge men kan ministeren

et eller andet beløb i øre som man

sikre at vi ikke får flere asylansøgere

afskaffe adgangen til sundhedshjælp eller fri og gratis uddannelse eller at vi kan afskaffe hele velfærdsstaten så er jeg helt sikker på at vi ikke ville få så stor en asyltilstrømning men det vil vi jo heller ikke fordi vi også holder af det her samfund derfor handler det om at finde balancerne vores synspunkt har været at balancerne på ydelsesområdet har vi ikke fundet hverken fra

da den tidligere borgerlige regering

til det næste spørgsmål som også er til udlændinge og integrationsministeren og det er

men jeg mener samtidig ikke at det at man som udlænding tager sin religion med til danmark i sig selv er problematisk det afgørende er at man bliver en del af det fællesskab vi har i danmark og tager de værdier vi har om demokrati og frihed og ligestilling

og for mig går skillelinjen ikke mellem trosretninger for eksempel kristendom og islam

går mellem mennesker med et moderat og pragmatisk syn på tilværelsen og så reaktionære mennesker der har et meget dogmatisk forhold til

advare imod at vi for eksempel skubber moderate muslimer fra os baseret

sikrer vi bedst ved at være meget tydelige og stå meget klart fast på de demokratiske værdier vi har i danmark det gælder for eksempel kvinders ret til at

egne penge unges ret til selv at vælge ægtefælle og mediers og kunstneres ret til at kritisere religion også selv om det ikke lige behager alle i samfundet når gud og demokrati støder sammen

må det være gud der har vigepligt hvis mennesker er kommet til danmark på grund af vores velfærdsstat men på trods af vores værdier

demokrati frihedsrettigheder og alle de liberale værdier der er vokset ud af oplysningstiden

ikke en tilfældig tilføjelse til velfærdsstaten de er selve grundlaget for det samfund vi bygger på hvis det var kirken der styrede vores universiteter

vi nok ikke haft novo nordisk i dag hvis det var kvinder der stadig stod hjemme ved kødgryderne og ikke kom ud på arbejdsmarkedet

vi slet ikke være så velstående et samfund hvis lønmodtagerne ikke havde ret til

for efterhånden mange år siden og den skal vi selvfølgelig stå meget hårdt fast på både for demokratiets og velfærdens skyld og for frihedens og fællesskabets skyld og den

komme med den her påstand om at det ikke er religion i sig selv

stopklods eller et problem for integrationen men

om man er moderat eller dogmatisk

af det men hvis man ser på forskningen og hvis man ser på de erfaringer man har gjort sig i europa i de seneste halvtreds år så er der ikke noget sted hvor det er lykkedes at integrere muslimer og når man så går ned i det

finder man jo ud af som for eksempel ruud koopmans en anerkendt

hollandsk tysk forsker har gjort at det er lige præcis religionen der står i vejen for at blive integreret

de vesteuropæiske samfund det skyldes at

nogle elementer

omfavne de smukke værdier som ministeren lige har remset op

med med frihed og demokrati og ligestilling osv

imod det og så kan det godt være at der findes en eller to moderate som er i stand til at gå op imod mainstreamreligionen og de kan blive integreret men langt de fleste kan ikke og især ikke hvis man er

er interessant og vigtigt er jo at vi

og vi ser at det knytter sig særlig til islam og muslimer og derfor er man nødt til at tage bestik af det og bruge den viden og de erfaringer til at formulere en klogere

det er tværtimod en af dem jeg også selv læser med stor interesse

når jeg selv skal forholde mig til de her spørgsmål

hvem kender jeg som fungerer i det danske samfund og på hvilke vilkår fungerer de og jeg kender masser af mennesker som betragter sig selv som muslimer og som jeg synes fungerer fuldstændig uproblematisk i det danske samfund

at blive en aktiv og velfungerende del af det danske samfund jeg kan sagtens få øje på dem der også er en del af problemet jeg vil bare insistere på

er i hvor høj grad det kan lade sig gøre og kan tillade sig at videreføre en udlændingepolitik som tilføjer landet og vores danske sammenhængskraft kæmpestor skade og tilføjer store økonomiske problemer

fem procent af dem der kommer med dén kulturelle baggrund der kan det kan vi så være bekendt at tage imod så mange og lukke øjnene for at de formentlig ikke har

fordi vi erkender at antallet af mennesker der kommer hertil har betydning for hvorvidt vi kan få succes med at få folk til at blive integreret i det danske samfund men jeg vil også sige at mine egne oplevelser ikke er at det kun er tre fem procent af dem der

det danske samfund min

kulturelle religiøse baggrund på hold eller i anden række for at

blive integreret vi mener i dansk folkeparti at man er nødt til at tage bestik af den her virkelighed og derfor ændre afgørende ting i vores

udlændingelovgivning sådan at det skal være nemmere for nogle landes landes borgere at komme til danmark og sværere for andre landes

på det der er en masse mennesker der er kommet hertil hvis vi kunne gøre det hele

var meget nok gjort anderledes nu står vi i den situation vi står i to tusind og nitten

håndteret de problemer der er i det danske samfund mit bedste bud er at vi holder tilstrømningen nede og at vi til gengæld rækker hånden ud til de mennesker der er kommet hertil og siger velkommen i er velkomne til at være

bidrager til det danske samfund men vi går ikke på kompromis med vores grundlæggende værdier og hvis

finde et andet sted at bo så er mit gæt at vi godt kan

at der vil være et par gentagelser i min besvarelse

det interessant at der nu er et forskningspapir der påviser at der er en sammenhæng mellem den lave integrationsydelse og tidligere starthjælpen og så den indvandring

selv om jeg tror at man skal passe på med på baggrund af et enkeltstående forskningspapir at drage alt for firkantede konklusioner om præcis hvad den isolerede effekt af ydelserne er men det kommer samtidig

på mig eller regeringen at der kan være sådan en sammenhæng og det er en del af baggrunden for at vi ikke er tilhængere af bare at afskaffe integrationsydelsen den bliver bibeholdt som selvforsørgelses og hjemrejseydelse eller overgangsydelse når det så er sagt

vi i regeringen meget opmærksomme på ydelsernes størrelse i forhold til tilstrømningen det er et blandt flere vigtige hensyn når man indretter de offentlige ydelser og nu ved jeg godt at det bliver en gentagelse men netop derfor vil regeringen også som proklameret før valget nedsætte en ydelseskommission der blandt andet skal komme med forslag til et balanceret ydelsessystem der både tager højde for at der skal være rimelige økonomiske muligheder for alle børnefamilier her i landet at det skal kunne betale sig at arbejde og hvilken effekt det vil have på tilstrømningen af asylansøgere

isoleret set på ydelsernes effekt og går

meget systematisk ind og tager andre udlændingestramninger episoder i mellemøsten og så videre væk

også sige til ministeren at forskerne har udtalt sig ikke bare om en afskaffelse af integrationsydelsen men altså flere penge i integrationsydelse præcis som ministeren nu har gennemført ministeren har sagt flere gange i dag flere gange før valget og flere gange mellem valget og i dag at ministeren ønsker at begrænse tilstrømningen til danmark

vi lykkes med at få sendt afviste asylansøgere hjem med succes og

en af årsagerne til at folk der udmærket godt ved at de ikke har noget beskyttelsesbehov søger mod lande i europa er jo at de satser på at de i løbet af sagsbehandlingstiden vil kunne slå rødder i et samfund og måske efter et eventuelt endeligt afslag alligevel vil få mulighed for at opholde sig der så noget af det

hvis nu det viser sig at de hævede sociale ydelser målrettet arbejdsløse indvandrere og flygtninge får en større mængde mennesker til at søge asyl i danmark

østlige middelhavsrute at det ikke kun er op til hvilke beslutninger der bliver truffet i den her sal eller på regeringskontorerne

hvordan asyltallene udvikler sig og derfor er vi jo hvis vi skal se lidt længere ud i fremtiden i den situation at vi nok særlig bør interessere os for hvordan vi får omlagt alle logikkerne i asylsystemet så man slet ikke har noget incitament til at søge mod europa det har jeg brugt en del tid på

glemme hvad vi kan gøre isoleret set i danmark præcis ligesom på andre områder

på klimaområdet vil ministeren i dag

at hvis vi kan se at det at ministeren nu hæver de sociale ydelser får flere til at søge mod danmark så vil ministeren kigge på at sætte ydelserne ned igen eller er det så absolut for ministeren at de ydelser

hen skal sættes i vejret koste hvad det vil

komme i retning af er et ydelsessystem hvor folk der ankommer hertil i stedet for at få en passiv ydelse der udbetales på månedsbasis så

ydelse for at deltage i et integrationsprogram sådan at det

en arbejdspladslogik end en jobcenterlogik det håber vi at kunne gå i retning af og

den konkrete ydelsessats kommer til at ligge den balance

handle om de tre ting jeg indledte med nemlig 1 tilstrømningen at det ikke i sig selv

på dagsordenen er

første behandling af lovforslag nummer

det er nemlig et privat lovforslag

da det fremsatte lovforslag om indførelse af den såkaldte sælgerpantebrevsmodel som vi jo behandler her i dag er fremsat af venstre dansk

takke for modtagelsen af lovforslaget

som bekendt en genfremsættelse af et tilsvarende forslag som den tidligere

har lovforslaget jo så også allerede inden folketingsvalget været behandlet her i

grundlæggende sympati for hensigten bag lovforslaget der vil kunne lette købers muligheder for at rejse den fornødne finansiering og dermed styrke mulighederne for generationsskifte inden for blandt andet landbruget men af hensyn til at vi lige nu forhandler næste års finanslov hvor blandt andet spørgsmålet

ikke stå her i folketingssalen i dag og foregribe resultatet af de her forhandlinger og derfor kan jeg på nuværende tidspunkt ikke oplyse om regeringen

disponeres over merprovenuet på halvfjerds million kroner på anden vis

at et flertal stemmer nej til dette lovforslag

i en reserve som vi kan bruge på anden vis jeg synes det er væsentligt at sætte fokus på de her yngre landmænd i

der er jo i vækstfonden og i den europæiske investeringsfond et samarbejde som som er målrettet yngre landmænd

for at landmænd kan få støtte til at starte op

på to dage inden finansloven afsluttes så så jeg ser frem til at der bliver nogle gode muligheder for efterfølgende at få udmøntet denne reserve på halvfjerds million

hvor enhedslisten selvfølgelig har en god liste over hvad de kunne gå til af gode gerninger

der kan være nogle muligheder for at få afklaret hvad det er for nogle andre løsninger økonomisk set som yngre landmænd kan

spørgeren spørger til men vi hjælper i hvert fald gerne

og nuværende puljer som er udsat for at nogle skranter så der er færre midler til

den økologiske udvikling og regeringen og

godt høre skatteministeren om ikke ministeren på regeringens vegne synes at det ville være passende at man fik opprioriteret økologien når nu der lige pludselig kan være halvfjerds million

må man fremsætte dér hvor

flere af mine kollegaer oplevede i valgkampen socialdemokratiske folketingskandidater som markedsførte

det jo ligge lige til højrebenet for regeringen nu hvor der er en rent socialdemokratisk regering at bakke op om det her forslag som jo var en del af finansloven for to tusind og nitten så der

at før man fremsatte det her forslag under den tidligere regering altså vlak regeringen havde man åbenbart en aftale om at der skulle ske en

lidt mere grundig analyse af landbrugets økonomi og så

side sagde at vi var sympatisk indstillet over for det

at der er et bredt flertal hvis socialdemokraterne ville være med på det her som de jo har været tidligere så

er man jo i en proces og den proces

stemme for finansieringen er på plads lovgrundlaget

man tidligere har sagt i en valgkamp fordi det var populært

lovgrundlaget på plads det bliver efterspurgt af erhvervslivet

at man siger ét i valgkampen og bilder borgerne og vælgerne noget ind om at man vil bakke op

en gang imellem gang imellem regne med at når socialdemokratiet siger et eller andet i en valgkamp så

og pengene er sat af på finansloven for to

tusind og nitten og nu er

forhandle finanslov for to tusind og tyve men det er da ikke noget argument for at man ikke skal gøre det som der er sat af

det her er et spørgsmål som hører til under de forhandlinger

i øjeblikket jeg håber på at vi kan en bred aftale og jeg håber på at vi kan få lavet en aftale som vil betyde at vi får mere vækst og fremgang i danmark det er

ikke kan give sin opbakning til det her lovforslag kan

så forvente at man fra socialdemokratiets side vil tage andre initiativer der kan imødekomme de problemstillinger der er i forhold til generationsskifte

det her spørgsmål er en del af den samlede ramme og derfor

indgår i drøftelserne det er det jeg kan sige

regeringen har et skarpt blik for de

som dansk landbrug står over for og derfor

vi behandlede det sidst konklusionen

er positivt indstillet over for l seks og tredive men at finansieringen jo indgår i de verserende finanslovsforhandlinger

er noget som kan løfte opgaven med at få flere yngre landmænd

bruger vi til andre gerninger og jeg noterer mig at der er en række puljer i finanslovsforslaget

grundlag har en vision om at fordoble det økologiske areal fordoble eksporten fordoble forbruget af økologiske varer på hjemmemarkedet står vi over for en opgave

er et behov for at vi styrker

set den største forståelse for at det kan være lidt svært en gang imellem at få finansieret sit landbrug og

for lige præcis det område spørgsmålet vedrørende

økologi mener jeg på samme måde som ministeren

vi har debatten er med til at synliggøre at der er et problem i det finanslovsforslag der er

der kommer jo ikke en fordobling af økologien hvis ikke man gør noget

seksten og siden er der ikke sket noget ude i kommunerne

som jeg siger en veneration for området

glad for at enhedslisten selvfølgelig sørger for at få styrket den her sag i

finanslovsforhandlingerne men jeg sidder der ikke selv og jeg ved ikke præcis hvor

at vide om det her er noget som socialdemokraterne selv bærer med ind til finanslovsforhandlingerne

når man nu er positivt stemt over for modellen med sælgerpantebreve ville det være naturligt at man selv bar det ind til bordet så derfor

socialdemokraternes ordfører herre malte larsen

socialdemokraterne selv prøver på at fremme

båret fremad er det der er udgangspunktet for forhandlingerne udgangspunktet er at vi

men at det afgørende jo er de konkrete forhandlinger om om de penge

så se på kan ordføreren oplyse er

en smule hult mildest talt når man står og siger

selv er landmand at man kender til problemstillingen og at det er svært for unge landmænd at

for det men man ville ikke lige selv

for det men det må jo så komme an på en test i forhandlingerne

til det før valget og under valget og efter valget

jeg også rigtig gerne vil være med til at se på det er ikke sikkert at det

omkring nogle gange at det kan være at de penge

dér ligger det så indtil vi kender

at rigtig mange unge landmænd har svært ved at købe og finansiere et landbrug i

hånden på kogepladen ved at man laver et sælgerpantebrev finansieringen handler alene om at man udskyder skatten den kommer senere men man får lov til at betale den over

ti år og det er jo egentlig en meget lempelig måde

i de senere år er det som om det med at man som sælger bruger et sælgerpantebrev for

støtte op om en ung landmand der gerne vil ind ligesom er ebbet ud

der forhindrer at man gør det men jeg anerkender selvfølgelig at her er det

det er pakket ind i finanslovsforhandlingerne og der må det ligge til vi kender

er stadig væk et flertal blandt de partier som ønsker at gennemføre det her

mangler der nogle penge og man må gå ud fra at regeringen vil udføre det som folketinget beslutter er det så ikke uansvarligt at man nu sidder og budgetterer med nogle penge i nogle forhandlinger velvidende at der måske kommer et lovforslag her

er fru louise schack elholm fra venstre

det er lykkedes os at få genfremsat det her lovforslag som

hvor vi lægger op til at forbedre mulighederne for at lave ejerskifte

herunder også for landbruget vi ved at vi har en kæmpe udfordring især inden for landbruget med rigtig mange aldrende landmænd som ikke har mulighed for at få generationsskiftet til næste generation det her er en billig måde at hjælpe dem på det er relativt omkostningslet

spørgsmål om hvornår

så vi måske kan få hjulpet det her lidt mere på vej

de partier som støttede det sidste gang

at det man sagde før valget mener

socialdemokratiske folketingskandidater

støttede lovforslaget nu men til vores undren kunne vi se da vi så lovprogrammet at der stod sælgerpantebreve ikke på og vi kunne også se at det ikke var en del af

om at genfremsætte lovforslaget

rigtig rigtig glad for og jeg håber at man vil støtte lovforslaget ligesom man gjorde før valget at det ikke nåede at blive vedtaget er rigtig ærgerligt men så kan man jo

der blev afsat penge til det i vores

vil bakke op om det her lovforslag når vi kommer frem til tredje behandling

er en nødvendig hjælp

her til at fungere bedre og jeg synes

at spørge den radikale ordfører om hvad de radikale mener om socialdemokraternes halvvejs omfavnelse altså at man siger man er sympatisk over for lovforslaget at det kommer an på

man stemte for altså finansieringen er jo fundet det er

man skal finde en ny finansiering i en finanslov

at ordføreren i jeg tror det var landbrugsavisen sagde at det

det er en god idé altså hvad er det der forhindrer at man bare stemmer for finansieringen er

så forpligter man sig til efterfølgende ikke at stemme for udgiftskrævende forslag i folketingssalen fordi man jo er enig med et flertal om hvilken finanslov der skal være men lige nu handler det

at vi har den her debat og det her lovforslag før der er lavet en finanslovsaftale de radikale burde da bare kunne tage det her og sige nej hvor glædeligt

behøver vi ikke at kæmpe for det inde i forhandlingslokalet fordi der er et flertal der har pålagt regeringen at finde pengene til

det lå ellers i pipelinen i overslagsårene

for det her og så lægge det pres på regeringen så man ikke

et mål om at fordoble det økologiske areal i danmark fordoble eksporten og fordoble

set bruges af økologiske varer på hjemmemarkedet

er nogle muligheder for at bruge penge målrettet til at fremme det her så

godt spørge ordføreren om ikke vi skulle bruge den her anledning til

ville være en oplagt mulighed at at denne reserve på

set heller ikke selv forhandle på det her punkt men jeg kan skabe debat jeg

i ordførerrækken er herre søren egge rasmussen fra

andre opgaver i dag så jeg har fået muligheden for

ligesom da det sidst var til

det her med sælgerpantebrevet kan jo foregå derude i landbruget uden at vi vedtager det her

er jo at man med den udskydelse af skatten belaster den danske statskasse det synes vi ikke er rimeligt

finansfolkene der regner på det

set også er nogle penge i overslagsårene som man

enhedslisten har vi stor forståelse for at vi skal have fokus på hvad det er for nogle etableringsvilkår der er i landbruget og det er tankevækkende at det kun er syv procent af de erhvervsdrivende landmænd

er under fyrre

ser på gennemsnitsalderen for en faglært landmænd som som driver erhverv stiger den faktisk med mere end et år om året

bliver færre landmænd så vi har et problem vi har et problem med at få flere unge til at gå ind i landbrugserhvervet derfor noterer jeg mig også at der er aktører som for eksempel vækstfonden som har indgået et samarbejde med den europæiske investeringsfond som er med til at kunne give

at se på hvordan vi kan fremme finansieringsmulighederne for unge landmænd der gerne vil ind i erhvervet

er i det her lovforslag hvis man så ser på

konstatere at vi tidligere har haft nogle støtteordninger til at fremme økologien som som så er på et lavere niveau i de år der kommer hvis vi ikke gør noget og

og tredive fordoble eksporten af økologiske varer

få hjælp til at omlægge til økologi det var en ordning som kørte frem til to tusind og seksten og som mange kommuner har

til at få flere økologiske varer ind i den fælles bespisning i skoler

og offentlige kantiner generelt det har været en stor succes

seksten den bør man indføre igen så er der

er det blevet prioriteret men der er også brug for mere innovation og det er et oplagt emne at prioritere så er der et emne der

økologisk eksportfremme og markedsvækst hvor man har

uddannelse til nye økologer der kan vi bare se i

så man kan køre videre på det samme niveau

en og tyve hvor der er for få penge

er al mulig grund til at se på om økologistøtten er på et rimeligt niveau og se på om

kunne gå til et eller andet som kunne være med til sikre en udvikling af økologien så vi ser muligheder i det her lovforslag

havde opdaget den her mulighed hvis lovforslaget til behandling

ordførerne fra de tre partier som har fremsat lovforslaget og dermed har været medvirkende til at gøre opmærksom på

set udestår om der er et flertal som vil udmønte det eller om man

set i et notat til den her sag at pantebrevsmodellen er indbudgetteret i forbindelse med

at det vil medføre et merprovenu på halvfjerds million kroner årligt efter tilbageløb og adfærd i

så falder beløbet til femten million

spændende forhandlinger som enhedslisten deltager i

at vi har nogle favorable vilkår for

og der er jeg ikke sikker på at vi skal gå ind og være så hårde

tillade at der kan ske finansiering af traditionelle landbrug

set hellere stramme de miljømæssige vilkår for landbruget generelt sådan at kvælstofforureningen fra landbruget sættes ned og sådan at vi kommer frem til at have bedre dyrevelfærd men jeg har sympati for for tanken om

at man skulle gøre det jeg tror bare det er lige lidt mere hårdhændet end

jeg har lyst til at være nu

tænke mig at vi også nationalt havde nogle målsætninger om for eksempel tres procent økologi i den offentlige bespisning i løbet af få

der er kommuner der har vist at man

tres procent økologiske råvarer hvis

man nedsætter kødforbruget lidt og bliver bedre til at reducere madspild og bruge sæsonens fødevarer så så en omstilling til økologi er mulig og vi synes den her omlægningsstøtte til de offentlige køkkener er væsentlig

i rækkefølgen her efter valget man skal lige indstille sig på at der er

i dag for vores ordfører i den her sag som ellers er rasmus jarlov som ikke har mulighed for at være her i dag

det lovforslag vi behandler i dag er en genfremsættelse af l to hundrede og fem og tyve som blev fremsat under den tidligere regering og hvor mit eget parti i også var med

og det var en udmøntning af den finanslovsaftale som blev lavet med dansk folkeparti

det kan være ganske svært

hvordan man kan imødekomme den her udfordring og der er den her pantebrevsmodel en

af mulighederne derfor bakker vi også op om

hvordan vi får forenklet vores danske

vi alle sammen deler så står vi omvendt nogle gange i nogle situationer hvor vi gerne vil løse nogle problemer

et ædelt formålet i denne sag og derfor bakker vi op

om det lovforslag som ligger

så vi kan med ro i stemmen sige at

vi vil kunne støtte det her forslag det ligger nye borgerlige sinde at beskytte det danske landbrug det konventionelle danske landbrug samt det økologiske landbrug

finansiering og et bedre generationsskifte så er vi absolut

yde et lån til køber som så kan være den næste generation via et sælgerpantebrev problemet er dog at

en gård så skal betale sin ejendomsavance med det samme og

pengene fra den del af salgsprisen som man har ladet blive i gården hos køber sammen med sælgerpantebrevet så derfor tvinges man altså til at

af den del af salgssummen som bliver tilbage i

er særlig liberalt at man vil indføre en lovgivning omkring sælgerpantebreve

hvorfor ikke bare have nogle vilkår ude i erhvervslivet så erhvervslivet kunne klare sig selv hvorfor er det nødvendigt at komme frem til en model hvor statskassen skal belastes med halvfjerds million kr kan ordføreren ikke se det hvor er det liberale i det her forslag

skattelettelser til folk så belaster statskassen på den måde at man jo så har et hul der hvor der tidligere kom en skat så det er en helt generel problemstilling omkring det

at man skal finde noget finansiering

og så er der et udestående om hvorvidt de penge stadig væk ligger i overslagsårene og dermed ligger i

at de gør jeg havde troet at regeringen allerede havde

så ramme andre og ligesom at

den der udbetalte regning på tre hundrede million kroner efter sænkelse af registreringsafgifterne jo ligger og flyder rundt i de her finanslovsforhandlinger

alt det der ikke opkræves i skat i princippet er et hul fordi det burde opkræves fordi staten burde eje hele samfundet og alt hvad der er

men sådan er vores tilgang til politik

om sælgerpantebreve og udskydelse af beskatning som

positiv debat og også tak til de partier som har valgt at sige at de vil støtte der er selvfølgelig os der er bag

også nye borgerlige og konservative som har sagt

del partier men at de så så ikke vil sige

på senere men trods alt tak for de positive tilkendegivelser om det forslaget handler jo som sagt

som folk ved om sælgerpantebreve en pantebrevsmodel tror jeg man kalder det i lovforslaget

var en del af finansloven for i år og derved er finansieret et forslag som vi har haft førstebehandling af før valget og hvor der faktisk var et bredt flertal for og derfor undrer

ikke er et flertal for det efter valget og pengene er jo de samme og forslaget er det samme

sket er at vi har haft et folketingsvalg baggrunden for forslaget har vi egentlig været inde på i løbet af debatten men det er jo at der er en del landmænd der er oppe

bliver større

der tror vi som forslagsstillere at sælgerpantebreve kan være en god del af løsningen altså hvor man for ti procent af salgssummen kan få lavet et sælgerpantebrev hvor skatten så bliver udskudt i op til ti år

man hiver op af kassen og bruger folk kommer jo stadig væk til at betale krone for krone hvad de skal i skat men på et senere tidspunkt

ikke en kæmpe skattelettelse men en skatteudskydelse og for mig at se er der altså en væsentlig

en række andre positive ting som man skal tage med i betragtning

et ungt ægtepar køber et hus så skifter de køkkenet ud og

måske noget ny viden med fra landbrugsuddannelsen og det vil faktisk gøre at

typisk en familie med en kone og måske nogle børn nogle børn som går i den lokale daginstitution som går til fritidsaktiviteter

noget der er med til at få gang i vores landdistrikter og holde hånden under en skole eller en daginstitution og der synes vi

trods alt er et sideargument og en sideeffekt som er værd at

hovedargument at vi gerne vil have nogle flere generationsskifter i landbruget det er der behov for og vi synes at det her er en god og

mild måde fordi det alene handler om udskydelse af beskatning og ikke en eller anden skattelettelse man giver til rige landmænd som

en udskydelse af beskatning som gør

fald det virker som en god og mindelig løsning i

at løse et reelt problem for rigtig mange unge landmænd

er socialdemokratiets ordfører herre leif

så smidigt og fleksibelt som overhovedet muligt

det selvfølgelig får konsekvenser for behandlingen af sagerne og for den enkeltes retssikkerhed i dag er det sådan at der altid skal være

aflagt et besøg ved lægen inden det første

kommunen i sygedagpengesager

ligge en lægeattest klar det betyder at selv om man er på vej til at blive rask eller alvorligt syg og hvor det ikke giver mening at afvente lægeattest skal man alligevel gøre det det giver selvfølgelig en meget ufleksibel sagsbehandling som ikke er til gavn for nogen som helst derfor foreslår man her at gøre lægeattesten frivillig men at kommunen kan forlange en attest hvis

mener det er nødvendigt den syge borger kan så også anmode om det hvis vedkommende mener at det kan have betydning for hans eller hendes sag her vil jeg dog lige bede kommunen om at huske at vejlede den enkelte om den mulighed da det selvfølgelig er supervigtigt

også godt kan anmode om at få en lægeattest med ind i

mener det er nødvendigt denne ændring vil betyde en hurtigere og billigere sagsbehandling som stadig skal sikre

tidligere har lavet store reformer af området må dette lovforslag gå under betegnelsen en mindre opdatering

som sagt reglerne om kommunernes pligt til at indhente lægeerklæringer i samtlige sager

det sker med baggrund i at kommunerne med flere har påpeget at det ikke i alle tilfælde er nødvendigt og det har vi lyttet til dog er det for venstre vigtigt at særligt

kræve at kommunen indhenter en lægeerklæring derved sikrer vi at borgeren står stærkest over for systemet

dernæst laver vi også et par mindre justeringer af loven det handler blandt andet om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse som er en ordning der ikke længere er i brug og derfor er der ikke nogen grund til at det fortsat står i lovgivningen afslutningsvis justerer vi ordlyden i loven så der tages højde for at der i kommunerne i dag bruges et andet it system end tidligere venstre ser forslaget som godt og relativt uproblematisk og derfor

muligt for kommunerne at indhente lægeattest ved første opfølgningssamtale i sygedagpengesager

gør det frivilligt for kommunerne at indhente en lægeattest til brug for de her samtaler det der gør at vi siger ja

indhente lægeattest der hvor det er nødvendigt og det betyder altså også at borgeren selv kan sige jeg vil gerne have at der kommer en lægeattest med i

det synes vi er det helt i orden

at man

det giver også en besparelse for kommunerne i

da vi sad i regering i konservative er vi tilfredse med det lovforslag beskæftigelsesministeren på den baggrund har

det er i dag alt for dyrt og bureaukratisk med lovforslaget sikres det at

lægernes og kommunernes ressourcer i forbindelse med den første opfølgningssamtale i sygedagpengesager vi ser derfor meget positivt på at kommunerne kan spare en og fyrre

indhentning af lægeattesten ikke længere er obligatorisk men

borgeren anmoder om

jo penge som i stedet kan prioriteres til skattelettelser

den offentlige sektors kerneopgaver lovforslaget viser at det kan lade sig gøre at spare penge i den offentlige sektor ved at gøre tingene mere effektivt og hensigtsmæssigt uden at det går ud over kvaliteten i den service som borgeren modtager derfor hilser vi

det er et klassisk politisk kinderæg

der er mere frihed og vi bruger færre penge

det offentlige som så kan bruges på kernevelfærdsopgaver

det er der ikke så går vi over til

mange tak til ordførerne for bemærkningerne til lovforslaget som lemper kravet for hvornår der skal indhentes lægeerklæring til første sygedagpengeopfølgning med lovforslaget skal kommunerne fremover alene indhente en lægeerklæring som mange

har fået redegjort for i diskussionen

rigtig været men i hvert fald i i fremlæggelserne i ordførertalerne når kommunen vurderer at der er behov for det eller når den sygemeldte anmoder

således betyde en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale med sygedagpengemodtagere

borgere skal ikke opleve at blive sendt unødig til lægen efter en lægeerklæring

tillid til at sagsbehandleren kender borgerens situation bedst og at sagsbehandleren er i stand til at vurdere hvornår der er behov for en lægeattest der skal derfor ikke være stive proceskrav der er simpelt hen ingen grund til at smide mange penge efter en lægeattest der ikke giver mening for alle sygemeldte uanset situation og sygdom derudover vil der med lovforslaget ske en række sproglige justeringer som gør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

om nogle tekniske rettelser af den lov der blev vedtaget tidligere om den

pensionsordning samtidig handler

behovet for at sætte nogle nye elementer ind i loven om aktiv beskæftigelsesindsats fordi det har vist sig at der er enkelte steder hvor de vedtagne regler ikke er hensigtsmæssige eller tilstrækkelige

nævne to af dem her der lægges op til at videreføre trepartsaftalen fra to tusind og seksten hvor uddannelsesløftet blev ændret til hundrede procent i stedet for firs procent for uddannelser der var brug for

arbejdsmarkedet altså uddannelser på positivlisten det næste stykke tid vil man så være i gang med at kigge på hele uddannelsesindsatsen på

så skal til politisk behandling hvor også uddannelsesløftet selvfølgelig skal diskuteres

det vigtigt at videreføre det her trepartsforslag en år mere til vi har haft diskussionen jeg er meget tilfreds med den

og synes faktisk at uddannelsesløftet er et godt redskab til at få en god faglig uddannelse og hjælpe de steder hvor man mangler faglært arbejdskraft jeg ser selvfølgelig også frem til at diskutere uddannelsesløftet fremadrettet

at kigge på hvordan vi kan løfte de ufaglærte og de faglærte med forældede kompetencer selvfølgelig både dem der er arbejdsløse men også dem der er ude på arbejdsmarkedet endelig vil jeg så også påpege at det også foreslås at de personer som søger om kontanthjælp eller uddannelseshjælp og som skal til første jobsamtale senest en uge efter første henvendelse til kommunen vil blive friholdt pligten til at selvbooke den første jobsamtale simpelt hen fordi de ikke kan

det foreslås derfor at jobcenteret skal kunne indkalde dem til den første jobsamtale så alt i alt er det et lovforslag der på nogle områder er meget teknisk men

som gør tingene lettere i dagligdagen

detaljer og det vil jeg ikke bruge så meget tid på at gentage lovforslaget som vi behandler i dag indeholder som sagt en en række konsekvensændringer med videre efter vedtagelsen af to brede politiske aftaler som den tidligere vlak regering stod i spidsen for og i begge tilfælde har næsten alle

der står uden for arbejdsmarkedet nogle i en periode og nogle mere permanent

ulogiske regler og rigide krav

som vi desværre har fået spændt ud for de ledige

har vi med indførelsen af en obligatorisk pensionsopsparing sikret at overførselsindkomstmodtagere kan se frem til en større pensionsopsparing og dermed en lidt tryggere tilværelse i seniorlivet begge lovvedtagelser kræver så den række af konsekvensændringer og berigtigelser som dagens forslag indeholder og det kan venstre kun

nemlig forslaget om at videreføre ordningen om dagpenge under uddannelses løft

mellem den daværende venstre regering og arbejdsmarkedets parter det er vi også meget optaget

vi kan fortsætte med

justering af en kommende lov der træder i kraft den første januar

lovgivning som så skal ændres

beskæftigelsesindsats de skal tilpasses dertil og det er selvfølgelig vigtigt at få det hele på plads når vi nu får en omfattende regulering af

beskæftigelsesindsats og det skulle være på plads

som det er blevet sagt viderefører man derudover en ordning fra trepartsaftale

en aftale fra to tusind og seksten hvor dagpengemodtagere der tager et uddannelsesløft inden for et mangelområde kan få hundrede procent af dagpengesatsen

folkeparti også kan støtte da vi i forvejen har støttet ordningen

af en række love som beskæftigelsesministeren lægger op til for at kunne implementere den obligatoriske pensionsordning

udløber af aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen jeg har noteret mig at beskæftigelsesministeren ønsker at forlænge en midlertidig ordning der giver dagpengemodtagere hundrede procent af dagpengesatsen hvis de tager en uddannelse inden for et mangelområde i det konservative folkeparti er vi overordnet positive over for tiltag der kan bidrage til uddannelsesløft inden for de områder som arbejdsmarkedet efterspørger men det er også vigtigt at de

indsatser vi sætter i gang bliver evalueret så vi ved om de virker efter hensigten som det fremgår af

og vi vil derfor opfordre ministeren til at få offentliggjort en evaluering inden den nye forlængelse af udløber når det er sagt

aktiv beskæftigelsesindsats dengang det var på

vi ikke til gengæld for nogle småforbedringer ville blåstemple et beskæftigelsessystem baseret på tvang og kontrol og sanktioner vi vil hellere sætte borgerne sagsbehandlerne og

og bidrage til samfundet ledighed og arbejdsløshed er ikke de lediges skyld det er en del af markedsøkonomien så du kan ikke fjerne ledigheden ved at tvinge ledige rundt på jobmarkedet

små forbedringer

er at den ordning fra trepartsaftale

frem for firs procent af den hidtidige sats videreføres det synes i er rigtig fin logik

i salen er der andre der vil tale på partiets vegne det er der ikke

er tale om et teknisk lovforslag som har til formål at foretage nødvendige ændringer rettelser og så videre af reglerne om den obligatoriske pensionsordning og af reglerne der udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats lovforslaget indeholder

en række tilføjelser og ændringer vedrørende den obligatoriske pensionsordning som blev vedtaget i foråret og som træder i kraft den første januar

og tyve en af de ændringer sørge for at reglerne om bidrag til den obligatoriske pensionsordning af flekslønstilskud med videre kommer over i den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats så den kan træde i kraft den første januar

en anden ændring giver mulighed for at udskyde ikrafttrædelsen af reglerne om bidrag til den obligatoriske pensionsordning og sygedagpenge indtil det nye it system på sygedagpengeområdet er indført i kommunerne det er her værd at bemærke at alle de der i perioden fra januar

tyve indtil ikrafttrædelsen har modtaget sygedagpenge ikke bliver snydt for indbetaling af bidrag for når reglerne sættes i kraft vil kommunerne få pligt til at samle op på indbetalingerne for den periode med lovforslaget bliver der også foretaget tilretninger og præciseringer af den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

endelig viderefører lovforslaget en ordning fra trepartsaftale

om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft ordningen giver dagpengemodtagere der tager et uddannelsesløft inden for et mangelområde adgang til at få hundrede procent i dagpengesats frem for firs procent af den hidtidige hidtidige sats jeg ser frem til

da der der ikke er flere

forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget

indsigelse betragter jeg det som vedtaget det